for bistand ned til aktiv deltagelse i koalitionens kamp mod isil vi mener imidlertid også politisk at det er landsforræderi hvis danskere tager ned og kæmper på isils side mod koalitionens styrker og derunder mod de danske styrker vi har så her til morgen haft udenrigsministeren og justitsministeren i samråd i forsvarsudvalget for at få afklaret i hvilket omfang det er i strid med straffeloven især § en hundrede og en og § en hundrede og to hvis danskere tager ned og kæmper på isils side det har vi gjort fordi vi

i retning af en afklaring af det spørgsmål inden vi stemmer på grundlag af samrådet har vi

partierne lægger til grund for vedtagelsen at der med danmarks deltagelse i koalitionen mod isil er det fornødne grundlag for at

i anvendelse over for danske statsborgere eller personer bosiddende i danmark

side i konflikten citat slut det er en politisk tilkendegivelse fordi vi som sagt mener at det må være forræderi at kæmpe mod de danske tropper og de andre i koalitionen i

domstolene kan tage i betragtning og selvfølgelig praksis og alt muligt andet men det har en betydning

folketingets egen lovgivning når domstolene skal fortolke bestemmelser derfor

har det betydning at vi inden vi stemmer har forsøgt at komme så tæt en afklaring som muligt af det her spørgsmål det har også betydning fordi vi gerne ser at vi så hurtigt som muligt får gjort det tindrende klart hvis ikke det er klart nok i straffeloven at det er

får den afgørelse jo hurtigere kan vi også få straffet danskere der måtte gøre

vi har hele tiden ment at vi ville gå ind for forslaget i modsætning til enhedslisten der er imod forslaget men men vi har fundet det rigtigt af de grunde jeg har nævnt at få den afklaring eller komme så tæt på en afklaring som muligt

om det er forræderi at tage ned

på isils side det er vi så en række partier der mener at det bør være det bør være strafbart og det har derfor været øvelsen værd at komme så langt som det har været muligt i retning af at få en afklaring

spørgsmålstegn ved beslutningsforslaget det vi har interesseret os for

bortset fra enhedslisten er det så sådan at man kan straffe de danskere der tager ned og kæmper imod de danske styrker nede i irak

det diskussionen har drejet sig om ikke indholdet

lars barfoed ikke medgive at vi står juridisk i fuldstændig den samme situation i dag som vi gjorde i går aftes da de borgerlige opførte deres deres show vil herre lars barfoed ikke medgive at den politiske betragtning

nogen som helst betydning vil herre lars barfoed så erkende at det vi har været vidne til her

problemstilling har intet at gøre med adskillelsen mellem den lovgivende og den dømmende magt

domstolene men domstolene dømmer jo på grundlag af hvad folketinget beslutter og hvad folketinget mener og

holger k nielsen at hver gang domstolene træffer afgørelser fælder domme så gør de det på grundlag af lovgivning og forarbejder til lovgivning som er vedtaget her i folketinget derfor har det selvfølgelig betydning hvad vi mener i folketinget det ville da også

betydning for domstolene hvad folketinget vedtager af love

at herre lars barfoed så må indrømme at man ikke er kommet ét skridt videre i forhold til i går juraen er helt på samme måde som den var i går aftes som

af de skriftlige besvarelser vi har fået og som det fremgik af de svar vi fik fra talerstolen i går fra regeringen der er intet som helst ændret og det er derfor at

har været vidne til her fra de borgerliges side og som ikke har nogen som helst betydning for hvordan man efterfølgende kan

morgenen men ok vi har alle sammen fået for lidt søvn

tror roligt jeg kan tale på de pågældende partiers vegne og sige vi vil naturligvis følge op på den her sag

vi mener at det skal komme til at stå til tindrende klart hvis det

i forvejen at det er ulovligt at tage ned og kæmpe på isils side mod danske

bede ordføreren om at bekræfte er det ikke sådan at de regler som gjaldt i går

og er det ikke sådan

afgørelse om de regler der gælder altså der er intet som helst ændret

ingenting der er ingenting der er ændret i det her andet end

om at vi skal bekæmpe den her uhyrlige terrororganisation

ændret noget som helst er det ikke sådan at de regler der gjaldt i går

i går hvor det var domstolene der træffer afgørelser er det også domstolene der træffer afgørelser i dag

men vi har arbejdet på at komme tæt tæt på en afklaring af om man kan straffe danskere

at socialdemokratiet ikke som vi appellerede til her til morgen vil arbejde konstruktivt på at få den sag på plads hvis det ikke står tindrende klart så bør vi gøre

de her folk hvis de er landsforrædere kan falde ind under det men for at være knusende sikker på det spørgsmål har justitsministeren sagt at så beder vi straffelovrådet om

affeje enhver tvivl hvis der er tvivl har regeringen også sagt at så

meget meget enkelt og meget meget klart jeg forstår

de kan ikke straffes for de kan ikke straffes før straffelovrådet har tænkt over tingene

det er derfor vi gerne ville have den afklaring så hurtigt som muligt

hvorfor man mener at der ikke er fuldstændig sikkerhed

for at at der i straffelovens forstand er tale om krig således at man kan bringe de bestemmelser i

vi fire partier mener imidlertid at det må være sådan at man kan bringe de bestemmelser i anmeldelse men med

vi havde fået sagen i udvalg her til morgen og der tillod jeg mig stilfærdigt jeg vil nødig provokere

herre holger k nielsen selv som på den her talerstol sent i går aftes opfordrede til at

højrefløjen havde skrevet i betænkningen at man ville stemme for til man så stod i folketingssalen og blev lidt sure

var lidt irriterende er det virkelig den tilgang højrefløjen har til så vigtigt så alvorligt et emne det at hvis herre holger k nielsen bliver lidt hidsig

så putter man grus i det hele så udskyder man sagen er det virkelig herre holger k nielsens temperament som afgør om højrefløjen kan stemme for eller imod i så afgørende en sag som afgør om det her skal trækkes

kan resultere i at vi om ganske kort tid i værdighed kan give vores soldater den opbakning de fortjener

der er ingen tvivl om at danskere der tilslutter sig terrororganisationen isil kan straffes og skal straffes hårdt det kan ske ifølge straffelovens § en hundrede og fjorten den såkaldte terrorlovgivning der har vi en strafferamme der er op til livstid det kan heller ikke udelukkes at det kan ske i

to den såkaldte landssvigerparagraf men den konkrete vurdering af om den ene eller

men lad mig bare i al stilfærdighed sige at hvis domstolene skulle vælge som nogle partier ønsker at anvende

er der tale om en lavere strafferamme end der er i terrorparagraffen så man skal selvfølgelig

hvilke signaler man ønsker at sende til sidst

ændre i straffeloven for at sikre at det er den mildere § en hundrede og to der finder anvendelse af politiske grunde

hele diskussionen om landsforræderi så er det jo en selvstændig lovproces

kigge på med politisk alvor og seriøsitet som det skal være i folketinget vi har igangsat en undersøgelse som jeg også

det sidste jeg skal sige hele diskussionen blandt andet

eller en væbnet konflikt og det er desværre ikke

og bestemme eller beslutte om det er for her har vi med den internationale folkeret

vores vurdering er at ifølge den internationale folkeret er der tale om en ikkeinternational væbnet konflikt som jeg også gjorde opmærksom på

det er derfor at jeg ikke kan garantere at § en hundrede og to kommer i anvendelse jeg kan

nogle andre om at anlægge den fortolkning på grund af den tredeling af magten som blandt andet herre holger k nielsen var inde på

strategi for hvad der skal ske hvis isil trækker sig ind i byerne eller over til syrien uden en garanti for at kurderne der i øjeblikket er det stærkeste kort på landjorden har modtaget våben via det danske herkulesfly og med stor risiko for at danske fly deltager i bombninger af bymæssig bebyggelse med stor risiko for at mange civile rammes med stor risiko for at isil vil svare igen i deltagerlandene blandt andet i danmark og med stor risiko for at det danske bidrag gavner isil og dermed forværrer situationen det er de fakta der er ud af de nogle og firs svar vi fik i går det synes jeg godt nok er et problematisk grundlag at tage den her beslutning på

vil da gerne bede ministeren om at overveje om det her er

der er ingen tvivl om at irak har brug for hjælp for at forsvare sit eget territorium og sin egen civilbefolkning og der er heller ikke nogen tvivl om at irak har bedt om hjælp

er vi imod forslaget fra regeringen i enhedslisten ønsker vi at bekæmpe isil

forslag om at støtte de demokratiske styrker i de kurdiske områder i syrien

i forsøget på at afværge en truende humanitær katastrofe men i forslaget fra regeringen frygter jeg at det vil styrke de ekstreme kræfter jeg frygter de civile tab som kommer når man laver luftangreb og som særlig kommer fordi regeringen i de svar der er givet til folketinget ikke udelukker at der kan blive bombet

jeg frygter at disse bombardementer vil styrke isil derfor kommer vi fra enhedslistens side til at stemme imod forslaget enhedslisten ønsker ikke en ny krig

nok have været men den har trods alt været grundig

godt lige anholde en ting som blev sagt før af herre

er det samme som den sidste irakkrig det er det ikke det synes jeg er meget meget vigtigt at få sagt jeg gjorde rede for det i går i min ordførertale under førstebehandlingen der er væsentlige forskelle i forhold til situationen i to tusind og tre først og fremmest er det folkeretlige grundlag i orden der er ikke tale om at vi skal ind og besætte irak

var meningen dengang vi er ikke moderne demokratiske korsfarere som george bush

rasmussen var dengang

hvor også en række sunnilande er med det her det her har ikke givet en splittelse blandt de europæiske lande som tilfældet var sidste gang

sige at overordnet er der tale om en begrænset operation hvor vi ikke skal besætte irak men hvor vi skal hjælpe tropper på jorden de kurdiske tropper

det er det som er vores opgave her og derfor er det her noget helt andet end det var tilfældet i totusinde og

for stemte fire og halvfems imod stemte ni